og indstilling vedrørende forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § syv og fyrre med hensyn til statsregnskabet for finansåret totusinde og

firs l en hundrede og en og firs l en hundrede og ni og firs l to hundrede og fire og l to hundrede og fem jævnfør punkterne nummer

elleve og nummer tretten og fjorten på dagsordenen disse punkter kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde hvis ingen gør indsigelse betragter jeg tingets samtykke som givet

om forslag til vedtagelse nummer v otte og tres af karsten lauritzen henrik dam kristensen meta fuglsang naser khader og marianne jelved og der kan stemmes nu

afstemningen slutter for stemte seks og firs

skriftligt svar til herre klaus hækkerup forholdene er sådan at man ikke kan modtage den dobbelte støtte og det er også det

eu’s regelsæt sikrer at skal man have dem ind under den her ordning

for stemte fem og tres

ønsker nogen at udtale sig

da det ikke er tilfældet

om lovforslagets endelige vedtagelse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

slutter for stemte en hundrede og syv imod stemte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

for stemte en hundrede og syv imod stemte

om de stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet og vi går til

at forklare vores stemmeafgivning sagen er

efter forhandlinger i meget snævre kredse i regeringen og dansk folkeparti og uden inddragelse af oppositionen og borgerne

men snarere vissengrøn vækst nu må vi konstatere at der faktisk

men i det lovforslag vi står med i dag

kan være positive men der er også en lang lang række ting som er negative

til regeringen at de

landbruget den manglende indsats i forhold til miljøet det manglende styr

elementer om vandløbslov og miljøbeskyttelseslov som er dybt bekymrende hele spørgsmålet om sprøjtefri zoner omkring vandboringer hvor vi jo klart mener

kom med og stemmer af samme grund også gult

muligt at kontrollere

anvendes pesticider på disse arealer det vil sige at man siger at

muligt at kontrollere om der dyrkes økologisk eller ej

selvfølgelig så derfor burde man jo under alle omstændigheder tillade i hvert fald økologisk dyrkning inden for de arealer der nu udsættes i de her zoner så siger man også og det synes jeg

det simpelt hen driftsøkonomisk ikke kan betale sig at dyrke jord

så har man med den bemærkning da i hvert fald fået gjort det helt klart for de økologer der driver landbrug i det her land at de har det ligesom det der med humlebien der ikke kan flyve

flyver alligevel det mest forbløffende er selvfølgelig at økologiske landmænd gennemsnitlig har større indtjening end de landmænd der bruger pesticider

det rene vrøvl pointen er altså at man gennemfører et indgreb på det her område som er mere omfattende end det er nødvendigt og det gør man udelukkende for at sikre

nogle landmænd der får en større erstatning det er jo ikke ret fornuftigt lad mig så tilføje at man i lovforslaget opererer med nogle i og for sig meget fornuftige ting

at reducere rensningen af

banen af venstre og konservative og folkeparti

man oprindelig taget med i lovforslaget

man så læser ministerens omhyggelige redegørelse for hvordan det forslag og det tiltag skal saboteres i fremtiden så kan man se at her har landbrugets organisationer også fået

vil sige at når vi i enhedslisten fastholder at vi undlader at stemme

unægtelig efter at vi har haft svære overvejelser om

stemme imod men vi opretholder altså at undlade at stemme fordi der trods alt stadig

det kan man se i min oprindelige tale ved førstebehandlingen er enkelte

at der ikke foregår så meget samtale især ikke så højrøstet samtale her tæt ved talerstolen

for stemte otte og halvtreds imod

tale ved førstebehandlingen men den kan jo altid gøres bedre

leve af i fremtiden og regeringen har jo indkaldt det mindst mulige flertal for at finde ud af den sag

de ikke har snakket om er hvad det virkelig vi skal leve af i fremtiden og her har vi dansk industri og en lang række andre med os

de siger at der bliver mangel på maskinmestre så har man i sin visdom

er blevet ramt af ledighed blandt andet

de vil jo gerne uddanne sig i en periode hvor de

dansk industri er kommet på banen nu her så sent som den trettende maj og det er deres

der har sendt alle erhvervspolitiske ordførere en hilsen og dermed

førstebehandlingen men jeg må sige at jeg vil takke for den henvendelse som

konservativ ordfører der sagde at

er faldet dansk folkeparti for brystet og jeg vil gerne takke for de bemærkninger

bemærkninger omkring at vi kan lave en beretning

fremtiden det kan godt være at der bliver uddannet ekstraordinært mange og at der aldrig

mange penge og alle de der historier men det er jo lige fedt hvis det er at

af de otte tusind otte hundrede maskinmestre vi har er der kun tyve

med infrastruktur offshoreaktiviteter osv så vi har brug for mange flere af dem når man spørger

blå danmark hvor mange der er brug for og det er bare underligt at ministeren ikke lytter til det koster det her så nogle penge ja det kan man selvfølgelig sige og vi er parat til at bruge globaliseringsmidler også men sagen er den at hvis de her mennesker der er i gang med de

her uddannelser vælger at tage en uddannelse hvor der ikke er adgangsbegrænsning

overhovedet ikke

så sparer man ingenting ministeren har lavet et regnestykke der viser at han kan spare nogle penge på sit budget men hvis de går i gang med at uddanne sig inden for andre områder ingeniørområder så skal staten jo bare betale så det her

er simpelt hen en ringe besparelse økonomi og erhvervsministeren og flertallet vælger at lave hvis man vil lytte til noget der er klogt skulle man sørge for at der ikke er

de også håber at vi kan få fjernet den adgangsbegrænsning så

viser det sig at de her folk har en af de allerhøjeste beskæftigelsesfrekvenser overhovedet i dette land så

og mere end rigeligt betaler deres uddannelse tilbage igen så det her er

min sidste appel til

der kan blive opbakning til at finde en løsning inden sommerferien således at de her mennesker ikke bliver afvist

her beslutningsforslag det er helt klart at der i branchen er en efterspørgsel efter flere

maskinmestre og derfor er det besynderligt at man ikke imødekommer det

i de berørte brancher på et tidspunkt hvor danmark har god brug for vækst vi har i fællesskab i folketinget en bred målsætning om at flest mulige unge skal have en videregående uddannelse og det er mærkeligt at man

med en adgangsbegrænsning her vil undgå at imødekomme en efterspørgsel der er så åbenbar

til finansieringen vi er helt klar over at

man nødt til at finde penge til det og vi vil foreslå at

afstemningen slutter for stemte otte og fyrre imod stemte en og tres

brix som

der stemmes om ændringsforslag nummer to af

afstemningen slutter for stemte otte og fyrre imod stemte ni og halvtreds

ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer fire stillet og tiltrådt af det samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af et flertal

der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som

det

bedt om ordet

måske en fejl det er en fejl er der flere der ønsker at udtale sig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

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig fru colette l brix som ordfører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

ønsker nogen at udtale sig fru colette l brix som ordfører for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

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet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

det er ikke tilfældet og så er forhandlingen sluttet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

herre bjarne laustsen

så let går det ikke

det var lige før det gik galt det var lige før det gik galt hvis ikke der var en kvik opposition

der var en kvik fagbevægelse der kunne se at det her

i et udredningsarbejde og at der blev lavet et udkast til et lovforslag der var i høring høring

at dansk metalarbejderforbund havde et medlem

der kan så opstå det forhold at der

om man falder ned i sin fritid eller

det var der ikke ret mange mennesker der kunne forstå

det så sker midt i det hele er at forsikringsselskaberne henvender sig

fuldstændig lavet om til fordel for forsikringsselskaberne

nogen der skal betale men det ændringsforslag blev overhovedet ikke sendt

ved en tilfældighed at det blev opdaget det er så blevet rettet nu ved at

dygtige folk en lang række advokater og fagbevægelsen har

været i deputation og har sendt breve og ministeren har så svaret her at nu

går man tilbage til den retsstilling som der

får vi en garanti for at der ikke sker nogen forringelser

alt andet ville også være urimeligt

indhegne det på en sådan måde at

en række eller faktisk adskillige spørgsmål

i forhold til det der var den oprindelige udgave og som

som rigtig mange har kvitteret positivt for

det var jo bedst hvis der ikke var nogen der faldt ned og nogen

derude og derfor skal vi også have et system hvor folk får en rimelig erstatning

der ikke er tvivl om retsgrundlaget og det håber vi får rettet op med de ting som ministeren har stillet os i udsigt her

jeg synes det er så velgørende når man får ros af herre bjarne laustsen det er ikke så tit det sker

måske endda velfortjent ros til regeringen fra herre bjarne laustsen og socialdemokratiets side

jeg synes bare godt jeg vil slå fast at vi jo i virkeligheden er fuldstændig enige om hvad det her går ud på og hvad det bør gå ud på og vi har sådan set hele vejen igennem også under udvalgsbehandlingen været enige om hvad formålet med det her skal være

hvor folk kommer til skade på deres arbejde og så

fra den ansvarlige skadevolder som hvis den samme skade var blevet påført den pågældende i fritiden så har det været ganske komplekst at nå frem til hvordan det skulle udmøntes

version af sagsforløbet jeg jeg sagde allerede da vi førstebehandlede den her sag

til herre bjarne laustsen og andre at meningen var

indsigelser der kommer vi lytter også til

indvendinger i forhold til forslaget vi ser på de skriftlige indsigelser der er kommet og så stiller vi de ændringsforslag som

socialdemokratiets side er et udtryk for at vi altså i sidste ende når vi skal tredjebehandle den her sag kan regne med

mig at spørge herre bjarne laustsen hvad er det egentlig utilfredsheden går ud på vi er enige om formålet vi vil nå det formål vi har haft en god og konstruktiv proces i udvalget nogle drøftelser i folketingssalen og i udvalget og vi lander på et forslag som vi

enige om så egentlig kunne

laustsen hvad er problemet

ved førstebehandlingen var var det sådan at alle borgerlige ordførere syntes det var et fantastisk lovforslag som justitsministeren

se at der var en henvendelse netop fra forsikring pension der gik ud på at der var

derfor spurgte jeg ved førstebehandlingen hvad der var sket med det her lovforslag fra det blev sendt i høring

blev henvist til udvalgsarbejdet det er så det vi har fået lavet nu

jeg kan blive helt bekymret når ministeren siger

noget lighedsmageri altså når det kommer fra en konservativ justitsminister

ændret de her ting skulle vi nok stemme for det ved tredje behandling

at man lyttede til kritikken således at vi kunne få de her

ændre det igen så hvis ministeren synes

vil opfordre ordføreren til at gå op også

og sige tak for det gode konstruktive arbejde og de tilkendegivelser der er kommet siden førstebehandlingen jamen så skal jeg nok gøre det

på baggrund af flere højesteretsdomme

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

jeg gør opmærksom på at afstemningen om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til på mandag

to tusind og ti at vi havde en

på den her verbalnote som regeringen sf socialdemokraterne og de radikale vedtog

tibetansk selvstændighed

dalai lama nu har været i københavn og i april måned har udtrykt

upassende at danmark vedtog den her erklæring han var irriteret og det bliver han ikke ofte

danske erklæring og den her studehandel som vi indgik med kineserne under indtryk af det klimatopmøde der skulle være få dage

dalai lama mødte også adskillige danske politikere da han kom jeg ved ikke om de mødte frem i sådan en slags bodsgang fordi de var flove over at de

villy søvndal sf’s leder sagde vi skal fortsætte med at lægge pres på kineserne hvad han så mente med det

ikke været siden december to tusind og ni

hyklerisk også sfs og s’s fremmøde

at ingen ministre af frygt for kinas vrede tør møde dalai lama eller på nogen måde støtte tibetanerne i deres frihedskamp man valgte fra hele folketingets side med undtagelse af dansk folkeparti og enhedslisten og et par løsgængere at fedte for kineserne og det er nu officiel dansk politik sagen er at kun dansk folkeparti og enhedslisten dengang stemte imod den famøse erklæring mange politikere var med de hørte lamaen kalde erklæringen upassende derfor synes jeg det vil være passende om disse politikere i dag omgør beslutningen

om at tilbagekalde verbalnoten om det dansk kinesiske forhold fra december to tusind og ni jeg kan således fuldt ud tilslutte mig hvad dalai lama ifølge den ritzauartikel som forespørgslen refererer til skulle

beslutninger i kan selv vurdere hvad der er rigtigt og forkert der er ikke brug for belærende foredrag fra andre jeg er sikker på at vi alle er enige om at et så vigtigt element som danmarks kinapolitik skal fastlægges af den danske regering efter rådføring med det danske folketings udenrigspolitiske nævn derfor blev verbalnoten da også udarbejdet efter grundige drøftelser i nævnet og med tilslutning

et stort flertal i folketinget de forhold som lå til grund for udarbejdelsen af verbalnoten har ikke ændret sig såfremt der måtte komme anmodninger om møder med regeringen fra dalai lama

står danmark helt automatisk med et spørgsmål af potentielt større udenrigspolitisk rækkevidde som derfor må drøftes i det udenrigspolitiske nævn anderledes kan det ikke være derfor er der heller ingen grund til at tilbagekalde noten når det er sagt vil jeg gerne benytte lejligheden til at gøre status efter de godt fjorten måneder der er gået siden forespørgselsdebatten den fjerde marts to tusind og ti om verbalnoten og danmarks forhold til kina også i lyset af dalai lamas nylige besøg i danmark og en række misforståelser der i den anledning har været omtalt i medierne dalai lama var den syttende til den nittende april to tusind og elleve

en europæisk rundrejse der også omfattede irland og sverige hovedfokusset

lamas besøg var religiøst i danmark afholdtes der den attende april således to store arrangementer i tivolis kongrescenter om religiøse og livsfilosofiske emner dalai lama mødtes også med en række danske politikere

har i medierne været hævdet at tidligere møder mellem dalai lama og danske ministre ikke skulle være blevet gennemført på hans initiativ

har der foreligget en konkret anmodning det var tilfældet med statsminister poul nyrup rasmussens møde med dalai lama i to tusind

sådanne anmodninger blev ikke fremsat i forbindelse med det seneste besøg i danmark og det er min forståelse at det heller ikke var tilfældet

dalai lamas forudgående besøg i irland og sverige lad mig også

til kort at minde om baggrunden for verbalnoten efter dalai lamas besøg i danmark i maj to tusind og ni og statsministerens og udenrigsministerens møder med dalai lama reagerede kina som bekendt med en skarp officiel protest hvorefter de bilaterale relationer blev nedkølet vores vurdering var og er at der i beijing var oprigtig harme og vrede over at danmark set fra beijing havde blandet sig i kinas interne forhold og skadet vitale kinesiske interesser det betyder ikke at vi fra dansk side delte den opfattelse men selvsagt at vi måtte tage den alvorligt for kina var der særlig et forhold som var og fortsat er helt centralt det er spørgsmålet om kinas territoriale integritet

den konkrete sammenhæng at understrege at tibet

en del af kina denne og også tidligere danske regeringers kinapolitik er baseret på en etkinapolitik det vil sige at danmark opfatter tibet som værende en del af kinas territorium det er der ikke noget nyt i

løsrivelse fra kina men at han arbejder for en løsning for tibet inden for rammerne af kina hvor landets grænser respekteres men uanset hvordan vi selv ser på det

meget stor kinesisk følsomhed i spørgsmålet

hvilket den seneste udvikling kun bekræfter i overensstemmelse med sine udtalelser den tiende marts i år

lobsang lobsang sangay der i april blev valgt som leder af den eksiltibetanske regering gennem et demokratisk valg blandt eksiltibetanere verden over dermed er dalai lama formelt set udelukkende en religiøs leder men reelt vil dalai lama dog fortsat blive kædet sammen med og stå som symbol for tibetanernes mangeårige kamp for øget selvbestemmelse det demokratiske eksiltibetanske valg har i sig selv skabt stor irritation og fremkaldt voldsom kritik fra kina og man har draget tvivl om hensigterne bag dalai lamas formelle fralæggelse af politisk magt der er ikke tvivl om at man fra kinesisk side fortsat vil tillægge dalai lama overordentlig stor

i kinesisk optik vil være mindst lige så kontroversielle som møder med dalai lama selv så vidt vi er orienteret er der ikke for tiden forhandlinger mellem de kinesiske myndigheder og repræsentanter for eksiltibetanerne omkring dalai lama

nylig været rapporteret om uroligheder omkring det tibetanske kirtikloster i sichuanprovinsen det vil sige uden for den tibetanske autonome region urolighederne startede med en tibetansk

munks selvafbrænding som markering af årsdagen for de omfattende protestdemonstrationer der var i tibet i to tusind og otte

omfattende kinesiske sikkerhedstiltag omkring klosteret hvor blandt andet to ældre lokale beboere skulle være omkommet dele af sichuanprovinsen har siden været lukket for udlændinge og det har været vanskeligt at få uafhængige beretninger om hændelserne eu og danmark har flere gange taget sagen op over for de kinesiske myndigheder og opfordrer dem til tilbageholdenhed

danmarks etkinapolitik som verbalnoten betød for kineserne

til at bringe det bilaterale forhold tilbage i et positivt spor den bilaterale besøgsudveksling blev i to tusind og ti

med den største kinesiske erhvervsdelegation i danmark nogen sinde ledet af den kinesiske handelsminister statsministeren jeg selv og en lang række andre ministre har besøgt kina i løbet af to tusind og ti og arbejdet med at konsolidere og udbygge det strategiske partnerskab som vi indgik med kina i to tusind og otte er dermed i fuld gang i møder med den kinesiske regering

dansk side selvfølgelig også i overensstemmelse med den fælles eu politik benyttet lejligheden til at

spørgsmålet om menneskerettigheder

intet ved fra kinesisk side accepterer man at menneskerettigheder er noget der indgår i vores bilaterale dialog

understreget den betydning vi fra dansk side tillægger forhandlingerne med repræsentanter for dalai lama de kinesiske myndigheder er således ikke i tvivl om at vi fra dansk side opfordrer til

er i den forbindelse vigtigt at holde sig for øje at man fra tibetansk side hele tiden gentager at man respekterer kinas suverænitet og territoriale integritet man søger ikke uafhængighed eller løsrivelse men udelukkende en løsning på tibetspørgsmålet inden for rammerne af folkerepublikkens forfatning i forbindelse med min samtale sidste år i shanghai tog jeg således både menneskerettighedsforhold og spørgsmålet om tibet op og opfordrede med henvisning til v syv og fyrre til at dialogen mellem dalai lamas repræsentanter og den kinesiske regering føres igennem til et resultat der i overensstemmelse med etkinapolitikken sikrer at tibetanerne opnår reelt selvstyre med kulturel og religiøs frihed

fra dansk side vil vi fortsat sikre os at kina ved hvad vi mener og hvorfor også i dette spørgsmål verbalnoten fra december to tusind og ni v syv og fyrre fra marts sidste år og vedtagelsen fra vores debat i dag vil udgøre et nyttigt og sammenhængende grundlag

efterlader tvivl om vores etkinapolitik eller vores syn på spørgsmålet om tibet kina kender vores holdning og der er dermed tale om et solidt udgangspunkt for en fastholdelse og dynamisk videreudvikling af danmarks nuværende

sige at besvarelsen i hvert fald gør klart at ministeren slet ikke forholder sig til det faktum

fandt verbalnoten upassende og også udtrykte at det var en fejlvurdering miscalculation var det udtryk han brugte udenrigsministeren giver stadig væk

i overensstemmelse med det tibetanske folks ønsker det er den ikke og det har vi fået dalai lamas ord

det forholder sig sådan så siger ministeren at den her verbalnote blev til efter grundige drøftelser i nævnet sådan husker jeg

udenrigsminister så derfor

lynhurtigt det var

det var tirsdag den ottende december og der fik man verbalnoten smasket i hovedet

det hele stod på engelsk og det fyldte tre sider sådan var det

sendt af sted næste morgen så der var ingen grundige drøftelser i nævnet overhovedet

jeg indrømmer at kinas forhold til tibet

er en vanskelig balanceakt det skal det også være i forhold til os erhvervsmæssigt og så videre

har været godt tacklet af tidligere regeringer

en erkendelse af at kina altså regerer i tibet sådan er det det er en realitet og samtidig har man altså forfægtet

selvbestemmelsesret jeg mener at skiftende danske regeringer

tungen lige i munden og så gik alting altså galt tirsdag den

en god note noten er god bortset fra en sætning i virkeligheden bortset fra ét ord sætningen

opposes the independence of tibet sagt på dansk danmark anerkender kinas suverænitet over tibet og i overensstemmelse hermed modsætter danmark sig

tibet skulle ønske det

vi ved alle sammen at det er

djævlen befinder sig

per stig møller bad jeg om at få det ord ændret til noget mere mildt så vi kunne være med jeg foreslog

hvilket jo

som den britiske regering bruger altså

rimeligt så kunne vi alle sammen have været med og være glade men udenrigsministeren og hans folk rystede på hovedet det kunne ikke ændres for det ord var et som stod der på kinesisk forlangende det var kina der havde bedt om at det ord stod sådan på engelsk opposes

måske fordi det gik for hurtigt for der var nemlig ikke de her grundige drøftelser

været anderledes dansk folkeparti sagde selvfølgelig nej for vi vil ikke at danmark ligefrem

kina i diktaturets kamp imod tibetansk uafhængighed

tibetanernes egen afgørelse hvis de ønsker det hvis de ønsker en fortsættelse af

men hvis de ønsker en anden udvikling

nogen særlig anledning til at modsætte os stor var vores overraskelse da regeringen sagde ja

meget skamfuld beslutning og hvorfor den ottende december

og der havde man brug for at kinas leder kunne være med på

med kinesisk chikane

der var møder som ikke kunne finde sted i

de restauranter hvor møderne skulle finde sted og der var masser af danske virksomheder som blev chikaneret i alle ender og kanter licenser

trukket i langdrag og og så videre det var meget vanskeligt at operere for dansk erhvervsliv under de

så vupti så gik det hele meget nemmere

hurtigt med licenserne og og de danske containere kom ikke til at stå og blomstre i havnene så der må altså være sket et eller andet dramatisk selv om regeringen bliver ved med at hævde at der faktisk skete noget og at det var næsten status quo

vores intention med den her forespørgsel er at den verbalnote skal tilbagekaldes og jeg ser frem til en debat herom jeg

på vegne af dansk folkeparti enhedslisten pia christmas møller christian h hansen høgni hoydal og juliane henningsen

hvori det fastslås at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse og at beslutning om grønlands selvstændighed træffes af det grønlandske folk danmark bør have samme opfattelse når det gælder andre folkeslag hvorfor folketinget pålægger regeringen over for kina at understrege at danmark idet man henholder sig til folkeretten

videre forhandlinger

han var jo i danmark for nylig

at forskellige partiledere kunne mødes med dalai lama

en partileder der glimrede ved sit fravær

regeringen og en række andre partier

frem for at mødes med dalai lama betyder det ikke

den her indsats

tre diskusprolapser så jeg kunne ikke rigtig kravle herind ellers ville

haft lejlighed til at møde dalai lama og så var

repræsenteret med tror jeg fem folketingsmedlemmer i hvert fald kom vores folk med åbent ansigt uden at være flove

dobbeltmoral eller hykleri som var det der kendetegnede sf da de mødte frem specielt herre villy søvndal

under sydens palmer nyde en ouzo

det med

tale om dobbeltmoral og hykleri når hans egen partiformand

hele situationen i hvert fald var der

situation ikke tale om hykleri vi står ved det som vi mener vi stemte rigtigt vi sagde det rigtige da den her verbalnote blev forelagt sf sagde det forkerte

handler om nordafrika og mellemøsten

herre søren espersens synspunkt det at vi skal blande os udenom vi skal ikke blande os men når det drejer sig om kina skal

kan hvorfor den uoverensstemmelse

næsten er en verden til forskel hvad mon herre naser khader ville have sagt hvis den danske regering og flertallet

sendte en verbalnote til israel hvor de modsætter sig palæstinensisk selvstændighed

ville vække vild jubel i folketinget og det er det der er sagen her går vi jo aktivt ind og modsætter os der er ikke tale om at vi

kan nøjes med at give udtryk for vores holdninger

modsat og bliver allierede med kommunistkina

der er en verden til forskel

han går ikke ind for løsrivelse eller uafhængighed han går ind for autonomi kulturelt religiøst og sprogligt inden for kinas grænser

vi lover ikke at mødes med ham igen er der nogen steder

vi ikke i fremtiden vil

gjorde at dalai lama ikke

det passer jo notorisk ikke for han sagde på mødet i københavn dels at den var upassende

dels at det var en fejlvurdering fra den danske regerings side det er da ikke at støtte op om det her så jeg synes

i overensstemmelse med med det dalai lamas ønsker og i øvrigt det tibetanske folks ønsker det synes jeg vi skal holde op

der var ikke nogen steder hvor der stod det som herre naser khader sagde men ordene modsætter sig var jo det helt afgørende uden at de ord var kommet ind ville kina ikke have accepteret det

kinas leder sandsynligvis slet mødt frem til klimatopmødet

at grønland og grønlands folks ret til selvbestemmelse

godt som illustration

jeg sige vi stemte nej

grønlands selvstyreordning af en eneste grund hvilket jeg jo også sagde både

mit arbejde i grønlands selvstyrekommission og

kun var af økonomiske grunde jeg sagde at hvis

det økonomiske omkring olien

forærer grønlænderne alt olien så havde vi været for og det vil herre niels helveg petersen kunne bekræfte han sad dengang selv i selvstyrekommissionen

at vi var fuldstændig enige i alt undtagen det med det økonomiske så det er

så jeg synes

at

imod den nye selvstyrelov som vi var enige med grønlænderne om

sagde vi også fra starten at hvis grønland ønsker fuld selvstændighed så kan de jo få det i løbet af fire en halv minut og så har man fuld ret til alle sine ressourcer det er jo det mellemliggende forløb vi har talt om

ministeren og herre søren espersen har været inde på

er det jo lidt en gentagelse af den debat vi havde sidste år derfor vil jeg

gerne starte med at sige det som jeg også sagde på talerstolen sidste år nemlig at danmark styrer suverænt danmarks udenrigspolitik

så simpelt er det og så simpelt burde det også være nu kunne jeg så bruge tid på at forklare hvordan vores politik hjælper os men lad mig i stedet forklare hvordan vores politik i

tibet vi har nemlig altid sat en ære i at hjælpe tibetanerne i deres kamp for selvstyre og retten til at dyrke egen kultur og

faktisk ligger inden for kinas forfatning

som vi sammen kæmper frem imod med realistiske midler der er dog tydeligvis nogen herhjemme som gang på gang mener at vi fra dansk side ikke gør nok eller at vi gør det forkert ellers ville vi jo stå her og gentage os selv og forklare rationalet bag vores politik år efter år men

har misforstået hvordan dansk udenrigspolitik og diplomati som helhed og kina og den tibetanske sag som enkeltsager fungerer tibetanernes sag bæres frem af og har

et image der i høj grad bygger på dalai lamas ønske om ikkevold og fredelig dialog som de vigtigste midler til at fremme deres sag og udfordre kinas undertrykkende politik nogle mener så åbenbart at den danske verbalnote er udtryk for at også danmark bliver undertrykt intet kunne dog være mere forkert danmarks politik er på linje med den kinapolitik der føres i eu og i usa og denne politik gør at vi sammen netop kan arbejde for at ændre kinas undertrykkende adfærd og skubbe landet i den retning hvor menneskerettigheder bliver respekteret men vi skal være mange til at skubbe og den eneste rigtige måde at skubbe på er dialog dialog kan kun forekomme hvis modparten det vil sige kina også lytter og kina lytter helt sikkert ikke hvis vi truer bander og svovler smækker med døren og bryder med

nemlig intet i verbalnoten som forhindrer danmark i at støtte tibet i deres ønske om selvstyre med kulturel og religiøs frihed og respekt for menneskerettighederne inden for rammerne af etkinapolitikken faktisk tværtimod verbalnoten åbner op for at vi bevarer dialogen som

lama selv ønsker det og på fredelig vis kan være med til at lægge pres på kina der er

tibetanernes præmisser det vil sige fredeligt på baggrund af dette vil jeg slå fast at vi fra venstres side ikke har nogen planer om at støtte tilbagekaldelsen af den danske verbalnote af to tusind og ni vi har derimod planer om at fortsætte med at fremme såvel vores egne interesser

den eneste rigtige vej der findes nemlig

gerne på vegne af venstre socialdemokraterne socialistisk

forslag til vedtagelse folketinget udtrykker sin fortsatte bekymring

menneskerettighedssituationen i kina og over forholdene i tibet og opfordrer regeringen til fortsat at arbejde for forbedringer og for at beskytte det tibetanske folks unikke kulturelle

religiøse traditioner folketinget tillægger det strategiske partnerskab med kina stor betydning herunder et tæt samarbejde og ligeværdig dialog baseret på gensidig respekt

for partnerskabet bekræfter folketinget sin fortsatte tilslutning til etkinapolitikken og at danmark som følge heraf i overensstemmelse med eu linjen opfatter tibet som en del af folkerepublikken kina folketinget opfordrer til at dialogen mellem repræsentanter for

lama og det eksil tibetanske samfund og kinesiske regering genoptages og føres igennem til et resultat der sikrer tibetanerne reelt selvstyre inden for rammerne af den kinesiske forfatning med kulturel og religiøs frihed og respekt for menneskerettighederne folketinget noterer sig at dalai lamas repræsentanter ikke har stillet krav

der har korte bemærkninger til ordføreren først herre søren espersen

jeg gerne lige spørge når nu

det her ikke var

dialog omkring hvordan vi fremmer det tibetanske folks

man er imod den linje vi har lagt nemlig at støtte selvstyre

menneskerettighederne så kan man måske være lidt uenig i

men i forhold til indholdet har jeg ikke hørt at man er uenig på nogen som

når han kalder den upassende

kan man kalde mig men jeg er

den klare holdning at jeg prøver at lytte til hvad det er

meget klart at man ønsker reelt selvstyre

når venstre siger at venstres politik er hvad der tjener danske interesser bedst så er man altså villig til ud fra danske interesser at sælge et folks ret til selv at bestemme om de vil være en selvstændig nation jeg synes det er meget langt at gå ud fra danmarks interesser at sælge et andet lands ret til selvbestemmelse og så oven i købet sige

gentagelse af debatten fra sidste år vi er godt i gang med

en situation hvor vi diskuterer noget fuldstændig teoretisk vi har en situation hvor eksiltibetanerne ønsker det samme som vi ønsker nemlig reelt selvstyre med kulturel og religiøs frihed med fokus på menneskerettigheder

det kæmper eu for og det kæmper usa for

noget rent teoretisk om dit og dat og så videre

tibetanerne det andet synes jeg al ære og respekt for herre frank aaen er en teoretisk diskussion der burde holdes

det er ikke sikkert folket ønsker at benytte sig af retten men det fundamentale er om man anerkender at et folk har ret til selvbestemmelse herunder til at bestemme at de vil være en selvstændig nation det er ikke teori det er ikke universitetssnak det er holdning til hvilke rettigheder man synes et folk har men hos venstre er det altså sådan at

fordi det tjener danske interesser

aaen sikkert mener vi er på en lang række områder al ære og respekt for det

hvis vi begyndte straks at lave et opbrud med det som alle andre lande inklusive eksiltibetanerne selv kæmper for hvor langt ville vi så komme med den kurs jeg mener at det vigtige er

at samarbejde på tværs af forskellige lande omkring nogle reelle mål som holder sig inden for kinas forfatning men som også vil betyde gevaldig meget for den enkelte tibetaner der lever i dag i tibet

udenrigsministeren for en synes jeg meget fyldestgørende og meget rigtig besvarelse jeg deler

er den rigtige tilgang til kina

jeg sige som vi også sagde sidste gang vi

vigtigt for os at vi fortsat fra dansk side kæmper for tibetanernes ret

og religiøs autonomi inden for kinas grænser det er åbenlyst det

der ligger og det skal der selvfølgelig rettes op

meget vigtig linje

af forespørgslen at det punkt

vi i noten skriver at vi aktivt modarbejder tibetansk selvstændighed det var for det første ikke rigtigt eller korrekt

selvstændighed menneskerettigheder er det vi arbejder for

vi fuldstændig enige om men uafhængighed

jeg tror at vi gør tibetanerne en bjørnetjeneste en kæmpe bjørnetjeneste

arbejder for deres ret til uafhængighed specielt fordi de ikke selv har ønsket det det de arbejder for er autonomi inden for kina

gør noget der skader tibetanernes sag fordi kina jo har den her mistanke den her anklage mod dem der kæmper den retfærdige kamp

skjult dagsorden om at de vil have fuldstændig uafhængighed

og hvis de får medhold i det i

så bliver det sværere for tibetanerne at føre

er jeg dybt bekymret over

lidt afhængigt af hvilket folk man taler om

status men

debat om hvordan vi fremmer tibetanernes sag og sikrer

er behov for det arbejder for at de får autonomi inden for etkina

den her forvirring i debatten

ulidelig klare lys måske problematisere et ord i verbalnoten

det tjener noget formål specielt ikke hvis man kommer til at sige at det det som vi skulle have skrevet var at vi arbejder for

en helt ny kurs i dansk politik og jeg tror i virkeligheden det ville skade

selvstændig nation men har socialdemokratiet før verbalnoten

tibet er en del af kina men inden for etkinapolitikken ønsker vi autonomi når det gælder

kulturelle forhold respekt for menneskerettigheder og så videre for tibetanerne det er politikken

og mærkeligt hvis vi gik ud og sagde at vi ønsker at tibetanerne skal have deres egen stat også fordi de ikke selv ønsker det

at tibetanerne ikke har ret til en selvstændig statsdannelse

der repræsenterede kina

hele kina det er noget helt andet men igen

imod tibetanernes ret til selvstændighed

ikke en selvstændig stat og hvorfor så diskutere det det tibetanerne ønsker og det vi kæmper for er autonomi inden for kinas grænser

men jeg vil gerne bekræfte

ønske om autonomi på det religiøse

af at de gør det skal vi så ændre den her verbalnote hvor der står stående

realiteter og ikke fuldstændig usandsynlige teoretiske hypoteser

de ønsker autonomi inden for kinas grænser det skal

egen hjemmeside hvor det

hvad nogen måtte beslutte ud

kampen om at sikre tibetanernes menneskerettigheder det

for en kritisk dialog med kina

folketinget for deres

man gør dem en bjørnetjeneste

at debatten bliver ført på så hypotetisk et grundlag

at det skiftede dramatisk fra den niende december til den tiende december hvad

både danmark og resten af eu har ret til selv at træffe beslutninger i kan selv vurdere hvad der er rigtigt og forkert der er ikke brug for belærende foredrag fra andre jeg synes næsten at det

at vi fører

i verbalnoten bortset fra ét punkt

støtter en uafhængig

den handler jo faktisk lige så meget om kina og den nye verdensorden som er under fremvækst for det er jo tydeligt at det

for der er meget at kritisere overgreb på menneskerettigheder og informationsfrihed

og en på mange måder kynisk udenrigspolitik der holder hånden over grusomme diktatorer og en politik

over for tibet der har været præget af magtarrogance og overgreb men det skal også huskes at kina i dag er et langt bedre sted at bo end under end under kulturrevolutionens excesser og de første år efter maos fald hvor økonomien var præget af ineffektivitet og hvor de demokratiske fremskridt var små

på trods af de kritiske forhold er den politiske og økonomiske udvikling i kina i de senere år et fremskridt og det er et fremskridt som vi også globalt har set glæde af naturligvis skal vi have et fornuftigt

en så vigtig aktør i den globale

sidste år da statsministeren mødte dalai lama den kinesiske reaktion var urimelig

og han satte jo hverken spørgsmålstegn ved den danske etkinapolitik eller kinas territoriale integritet ikke desto mindre opstod der et problem som var reelt og som vi havde en interesse i at få løst

kom denne verbalnote som er et stykke diplomatisk arbejde i fuldstændig klassisk forstand kinesernes bekymring gik på den territoriale integritet og der siger vi så i verbalnoten ok jamen den bekymring synes

at bekræfte at den territoriale integritet står ved magt det vi er interesserede i jo

lama tibetanerne er kampen for autonomi for kulturel selvstændighed uden at det skal føre til en uafhængig stat

det som verbalnoten også beskriver

vi skulle være gået ind i den her proces vi syntes det var rigtigt at gøre det men det betyder jo ikke og det er vigtigt understreget at vi har lagt os ned for kina i forbindelse med at kunne kritisere kinas overgreb på menneskerettigheder heller ikke

kunne støtte forhandlingerne om mere autonomi til tibet heller ikke til at kunne kritisere kinesiske overgreb i tibet for de foregår stadig væk og den slags skal vi kritisere derfor

at den her semantiske exces

giver et særlig fornuftigt bidrag til

kina og andre væsentlige problemer

verbalnoten udtrykt sig imod tibetanernes ret til selvstændighed jeg siger ikke

tibetansk selvstændighed det har sf mig bekendt ikke men har man før undsagt tibetanernes ret til

vi havde på et tidspunkt eksempelvis i nitten firs ’erne

det blev så ødelagt efter optøjerne i

ni og firs og så opgav vi alle kontakter til dem

særlig stor rolle

støttede tibetanerne og det gjorde den øvrige venstrefløj heller ikke det var ikke tibetspørgsmålet som man da var optaget af det var helt andre spørgsmål omkring kinas sociale og økonomiske udvikling og mulighederne for at

socialismekommunisme som nogle troede på som vi andre ikke troede på og hvor man

i hvert fald fik ret i vores meget negative antagelser

at et folk

til selvstændighed hvis de

ved at udvikle noget der ligner en stat i det nordlige irak og det er meget positivt og flot at de forsøger på

et krav vi har stillet og som de selv

at baskerne løsriver sig fra spanien men det er jo ikke

kan tage stilling til principielt det er jo meget konkrete spørgsmål

omkring kosovo var der jo en

imod at kosovo fik selvstændighed netop ud fra hensynet til den territoriale integritet

man kan diskutere abstrakt

hvilke overvejelser gjorde sf sig så i forbindelse med det ord at sf pludselig skulle

espersen at den her blev lagt på bordet i

set det før nu taler han om møder på kontoret

at efter at den note lå der på kinesisk forlangende gik alting meget nemmere

smør

og den konflikt blev løst som jeg sagde i min tale på klassisk diplomatisk vis gennem en såkaldt verbalnote som er et eller andet diplomatisk redskab som formentlig går mange hundrede år tilbage i tiden

ikke at vi gav noget kineserne mente tilsyneladende at de havde fået meget ud af det

søren espersen og det burde herre

som en person der har beskæftiget sig med de her spørgsmål i mange mange år selvfølgelig blev der da løst en konflikt jeg synes ikke

er en fortsættelse af vores politik jeg mener at vi stadig væk har ret til at kritisere kineserne

men det er rigtigt at vi erkender at det er inden for kinas territoriale grænser at kampen for tibetansk autonomi selvstændighed skal føres

den her konflikt blev løst på helt helt klassisk vis

om det dansk kinesiske forhold som regeringen indgik med kina i december to tusind og ni noten blev drøftet med folketingets partiers

og senere i folketingssalen ved en forespørgselsdebat hvor der var stor tilslutning

baggrunden for verbalnoten var det nedkølede forhold der i en periode i to tusind og ni var mellem danmark og kina det nedkølede forhold skyldtes dalai lamas besøg i danmark i maj to tusind og ni og hans møder med statsministeren og udenrigsministeren i kinesisk optik havde danmark på den måde blandet sig i kinas interne forhold og skadet vitale kinesiske interesser da kina betragter tibet som en del af kina det centrale i verbalnoten er en understregning af danmarks etkinapolitik som betyder at vi respekterer og anerkender kinas suverænitet det indebærer at danmark opfatter tibet som en del af kina der er ikke tale om knæfald

en bekræftelse af den eksisterende danske

for det første at

vi ikke vil beklage eller undskylde at udenrigsministeren og statsministeren mødtes med

for det andet at vi ikke vil love kineserne

det er noget der i fremtiden skal drøftes i det udenrigspolitiske nævn

at vi fortsat vil have lov til at

europaudvalget et møde med den kinesiske viceudenrigsminister og jeg spurgte hende hvordan hun ville definere menneskerettigheder hun svarede at det var social retfærdighed og stabilitet

vi har i verbalnoten med andre ord ikke undskyldt eller beklaget det passerede vi har heller ikke erklæret os enige i at møderne strider mod kinesiske kerneinteresser men vi har noteret os at møderne efter kinas opfattelse strider mod kinesiske kerneinteresser

en linje som er helt på linje med

men at han arbejder for en løsning for tibet inden for rammerne af kina hvor landets grænser respekteres og for kulturel og religiøs autonomi

i øvrigt er det vigtigt at forstå at man internationalt sondrer mellem den interne ret til selvbestemmelse og den eksterne ret til selvbestemmelse altså uafhængighed og løsrivelse

man ikke ønsker uafhængighed eller løsrivelse men kulturel og religiøs autonomi blev understreget i en tale han holdt

en såkaldt fempunktsplan for fred

noten markerer med andre ord at danmark og kina nu kigger fremad og det skal vi blive ved med at gøre tak

så begejstrede at de med ét sådan løste

så den der kolossale kinesiske begejstring

åbenbart at vi eksplicit understregede eller forklarede vores etkinapolitik

øvrigt er det vigtigt at understrege at fn aldrig har anerkendt et selvstændigt tibet

hvad vores etkinapolitik går ud på det andet jeg

kalder for upassende det er kinas rolle der er upassende og ikke selve verbalnoten

mener at kina skal afgøre danmarks udenrigspolitik

finder det upassende at kina i to tusind og ni

få understreget

pap hvad danmarks etkinapolitik går ud på og det var åbenbart nok

udenrigsministeren for en god og velafbalanceret besvarelse

verbalnoten til efterretning og vi accepterer at verbalnoten er en del af grundlaget for danmarks

vores politik over for kina har altid været en etstatspolitik vi anerkendte som et af de første lande folkerepublikken

har været en vigtig del af vores forhold til kina at kineserne er klar over at vi ubrydeligt har holdt fast ved etkinapolitikken og stadig væk gør det

verbalnoten præciserer

det generet mig flere gange at

mellem danmark og grønland er draget ind i i den her diskussion det mener jeg er helt uberettiget danmark er ikke kina og grønland er ikke tibet forholdet mellem danmark og grønland baserer sig på ganske andre relationer end kinas forhold til tibet og jeg

fornuftig mening i

mellem de to situationer som er vidt forskellige i næsten alle henseender ikke kun i størrelsesforhold men også i alle andre henseender

vi lægger som sagt verbalnoten til grund

og vi ser en oplagt interesse i at udvikle forbindelserne mellem danmark og kina ikke mindst på det politiske og det kulturelle område skal kina påvirkes til at føre en politik der bedre er i overensstemmelse med vort syn på menneskerettigheder

er engagementet med kina og dialogen med kina utrolig vigtig

kan også føre til resultater så vi er

flere gange også i den tid hvor

i folkeretlig henseende

ni og halvtreds sytten tre og tyve af tyvende

at det folk hvis det ønsker det kan forlange selvstændighed

folk i folkeretlig forstand som også dermed udgør en selvstændig nation eller

folkeretlig forstand men men

automatisk til til selvstændighed eller til

selvstændig stat det er noget de

skal vi hverken sige for eller imod

til selv at vedtage om de ønsker at være en selvstændig stat det er ikke noget vi på nogen måde skal fratage dem retten til vi har i diskussionen lige haft oppe at vende om om det sådan er en principiel ret der så altid bare skal sætte sig igennem om jeg så må sige hvis

må være en mere konkret afvejning i det enkelte tilfælde det

vi har det principielle udgangspunkt

at ét folks ret til selvstændighed støder mod et andet folks muligheder for at kunne udvikle sig

måske oversætte det sådan lidt enkelt ved at sige at det er sket at

gruppe rige mennesker syntes det var rigtig rart at slippe af med de fattige

om ét folks rettigheder ligesom udhuler et andet folks rettigheder og så bliver man selvfølgelig

i sådan en situation men udgangspunktet er

et folk har ret til selvstændighed det er den holdning vi har

grønlænderne og det er derfor det

men men det er jo lige præcis det der ikke er sket i verbalnoten det er jo en principiel tilkendegivelse

at vi er imod tibetanernes ret til at kunne få selvstændighed og det er jo lige præcis ikke konkret men meget principielt i forhold til tibetanernes rettigheder og der synes jeg altså det er forkert at et flertal i folketinget på den måde har udtalt sig begrænsende det er afvist i debatten som værende et teoretisk spørgsmål

om så grundlæggende en ting og begrundelsen for de udtalelser har været at tibetanerne ikke har krævet uafhængighed men sagt at de arbejder inden for den kinesiske stat det er korrekt men men det betyder jo ikke at man skal sige

er imod tibetanernes ret til selvstændighed

kigge på det konkret

eksporteret så mange kinesere til tibet tibet

en folkeafstemning rent faktisk ville ville ende hvis man tog en folkeafstemning i tibet om det spørgsmål men men det er jo selvfølgelig en helt anden debat

sagt at det er til fordel for tibetanerne at sige at de ikke har ret til selvstændighed

det giver vist nogenlunde sig selv

kan hjælpe tibetanerne til at få mere selvbestemmelse

få mere selvbestemmelse det er ikke på den måde en aktuel debat om deres selvstændighed men om selvbestemmelse

var lidt ærgerligt at den tur udenrigspolitiske nævn havde planlagt

mere selvstændighed og til at få overbevist kineserne om at at de må holde op med den undertrykkelse

det her drejer sig om nemlig at efter venstres opfattelse

er danmarks udenrigspolitik bestemt ud fra hvad der tjener danmarks interesser bedst

til præstestyret hvor vi var meget venlige i vores kritik og forbød en forfatter at komme til danmark fordi det kunne skade vores osteeksport det har vi set i forhold til rusland hvor vi af hensyn til det gode forhold til rusland ikke har talt så højt om

har vi set i forhold til saudi arabien hvor vores interesser i saudi arabiens olie får os til at lukke øjnene fuldstændig

i danmarks interesse og det var det verbalnoten gik ud på

konsekvenserne for andre

har været en debat der på mange måder har afspejlet nærmest de samme synspunkter som sidst vi vi drøftede

verbalnoten for for godt fjorten

for mit vedkommende har jeg derfor også bare behov for at komme med et par enkelte præciseringer i forhold til nogle af de elementer der har været rejst under debatten

spørgsmålet om man kan sige processen processen op til

har jeg naturligvis det handicap at jeg ikke selv var udenrigsminister på det tidspunkt og derfor ikke i detaljer kan redegøre for

bare vigtigt at få præciseret at efter at forholdet til kina

blev kølnet som følge af

faktisk drøftelser i udenrigspolitisk nævn første gang i juni måned og efterfølgende i september

og december måned og det var det jeg refererede

noget grundlag for at kunne gå yderligere ind i men det er blot for at referere til

har sagt her i dag er i overensstemmelse også med det handlingsforløb der har været for så vidt angår

verbalnoten synes jeg det er væsentligt at få fremhævet

og det sagde dansk folkepartis ordfører

espersen sådan set også meget klart fra talerstolen her i dag at grundlæggende var verbalnoten sådan set udmærket

havde problemer med et enkelt ord nemlig ordet opposes hvor herre søren espersen hellere ville have haft do not support eller en anden

lidt blødere formulering for det derudover var der

set ikke nogen problemer med verbalnoten

den ordlyd der er i netop det afsnit herre søren espersen henviste til er jo jeg beklager over for folketinget

det jeg synes der er væsentlig at få fremhævet her

sætning skrive at man går ind for en etkinapolitik respekterer kinas suverænitet og så kommer til

så jeg vil sige at ordet accordingly efter min opfattelse i hvert fald er et meget væsentligt ord at få fremhævet for at læse sætningen

som den skal forstås hvis man går ind for en etkinapolitik kan

skal det læses men som mange ordførere har været inde på i dag og som blandt

er det vores politik at vi ønsker at tibet får langt større selvbestemmelse og mulighed for at udøve deres

som de ønsker det og det er et synspunkt som vi gentager over for

jeg vil sige at det var det jeg havde behov for at få præciseret som sagt tror jeg at der er

dansk folkeparti og i forhold til til enhedslisten og

synes at debatten sådan set

den måde verbalnoten blev behandlet på i folketinget og det var at noten og teksten var afhandlet mellem udvalgte partier før

desværre er det tit sådan i udenrigspolitiske sager at sagerne bliver afhandlet med udvalgte partier bag lukkede døre før mødet i udenrigspolitisk nævn og så kommer det først frem når der sådan set er truffet en afgørelse

så gode muligheder for at gå ind præcis i

har været omkring tilblivelsen af verbalnoten fordi jeg ikke på daværende tidspunkt var udenrigsminister

med med nogle af folketingets partier og også gør det bilateralt det væsentligste er naturligvis at man respekterer den rolle som udenrigspolitisk nævn har

som om det her var genstand for en drøftelse i udenrigspolitisk nævn hvorefter der blev truffet en beslutning beslutningen var truffet

hvad der blev ment ment med udtrykket grundige drøftelser refererede det jo til at efter at

forholdet mellem danmark og kina var kølnet betragteligt

regeringen og udenrigspolitisk nævn om forholdene mellem danmark og kina og det tror jeg at man kan få bekræftet ved at gå tilbage og se

tekniske diskussioner omkring sætningen

modsætter man sig der er det afgørende synes jeg

som briterne har gjort men som kineserne i det her tilfælde modsætter sig jeg synes altså at det er

sådan at der mellem mellem regeringen og

bredt flertal i folketinget og dansk folkeparti nok alene er en uenighed om hvorvidt det var det ene eller det andet ord der skulle bruges i forhold til

positionen omkring en uafhængighed af

tibet som sagt mener jeg at

er den rene logik at hvis man går ind for en etkinapolitik

går man også ind for en etkinapolitik og det betyder selvfølgelig at tibets fremtidige rolle skal indeholdes inden for

noget som bør tillægges en ret stor vægt

at at man ønsker en udvidet grad af autonomi og selvbestemmelse men altså ikke nogen løsrivelse

det var en uoverensstemmelse mellem vores holdning og kinas udtrykkelige ønske og forlangende at der skulle stå

i udenrigsministeriet og igen

det var kina

skulle danmark

i at udleve det vi ønsker skal være fremtiden for tibet nemlig en langt større grad af autonomi og selvbestemmelse og det er jo det

åbnet og den første der får ordet er så indenrigs og

ønsker at pålægge regeringen at der oprettes fem regionale netværksbaserede specialer et i hver region der skal varetage uddannelse og videndeling i netværket af speciallæger med indsigt i allergisygdomme

allergipatienter skal have tidssvarende behandlingsmuligheder optimal støtte og adgang til

der involverer betydelig teknologisk og tværfaglig indsats på de diagnostiske og behandlingsmæssige områder er bedst tjent med at være et fagområde hvor tilgangen kan ske fra alle relevante specialer speciallægekommissionen baserede blandt andet sit forslag om konvertering af grenspecialet medicinsk allergologi til et fagområde på at allergologi ikke alene blev varetaget af medicinske allergologer

det på en række områder allerede havde karakter af et fagområde allergologiske lidelser findes inden for flere specialer og varetages af speciallæger med uddannelse i for eksempel almen medicin pædiatri intern medicin lungesygdomme hud og kønssygdomme og øre næse og halssygdomme i forlængelse af speciallægekommissionens betænkning anbefalede det nationale råd for lægers videreuddannelse ligeledes at specialet medicinsk allergologi blev konverteret til et fagområde og regeringen valgte at følge disse anbefalinger med reformen af den lægelige videreuddannelse i to tusind og tre

jeg forstår det ikke således at forslagsstillerne vil ændre på anbefalingerne fra det nationale råd for lægers videreuddannelse sådan at folketinget skal til at oprette nye lægefaglige specialer jeg forstår beslutningsforslaget sådan at forslagsstillerne vil have folketinget til at gå ind i den regionale planlægning af opgavevaretagelsen af allergisygdom som mange andre sygdomme varierer kompleksiteten af

allergisygdomme fra patient til

undersøgelse og behandling på flere niveauer i sundhedsvæsenet hovedparten af alle allergisygdomme udredes og behandles i almen praksis de der ikke kan udredes og behandles i almen praksis henvises til sygehus eller speciallæge med sundhedsstyrelsens

også på allergiområdet men jeg er samtidig enig med sundhedsstyrelsen i at der på dette område er taget hånd om den specialiserede behandling i specialeplanlægningen

den forbindelse godt overveje om specialerne der er organiseret på hovedfunktionsniveau vil kunne have gavn af at

have samme samarbejde mellem specialerne som er gældende for den specialiserede behandling men det er jo en regional driftsbeslutning den fordeling af ansvaret for opgaverne må vi respektere

var konsekvensen af reformen af den lægelige videreuddannelse der trådte i kraft

og fire at medicinsk allergologi blev nedlagt som selvstændigt grenspeciale og konverteret til et fagområde som opfølgning på denne reform igangsatte sundhedsstyrelsen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

regeringen at der er taget hånd om den specialiserede behandling af allergisygdomme i specialeplanlægningen

bedst varetages af regionerne og ikke af folketinget regionerne har her mulighed for at etablere samarbejde mellem specialerne på regionsfunktionsniveau i lighed med det samarbejde der er på det specialiserede niveau desuden er der nedsat en arbejdsgruppe der fokuserer på opdelingen i specialer og fagområder og på om den nuværende specialestruktur svarer til behovet nu og i fremtiden regeringen kan på den baggrund ikke støtte beslutningsforslaget vi er helt med på at allergi er en alvorlig lidelse men vi synes ærlig talt at der er gjort hvad der kan gøres og når vi har regionerne til at tage sig af udmøntningen af vores lovgivning

synes jeg også det er der man skal have ansvaret placeret for den nærmere organisering og det mener vi altså også gælder

i socialdemokratiet vil vi gerne sikre at folk der har en sygdom de skal leve med resten af livet som for eksempel astma eller allergi dels får en hurtig udredning og

sikre at der træffes kloge beslutninger når det angår vores miljø

bliver allergikere helt overordnet set dækker det jo over at

man kan være allergisk over for fødevarer medicin dyr miljøet skimmelsvamp solcreme brændeovne

rigtig vigtigt at det ikke kun er på sundhedsområdet at man gør en øget indsats

dels på forskning og dels på hvordan man kan lære af de forskellige områder der er således at man kan lave klog lovgivning

mere skimmelsvamp i vores boliger i takt med

vil have at de fem eksisterende kliniske allerginetværk

skabt overblik over de tilskudsordninger der er til allergikere jeg vil gerne sige at vi fra socialdemokratiets side

synes at begge ting er meget sympatiske

tage op i folketingssalen for at få gjort men vi er enige

der stadig er ting i den danske

der halter vi kan dog ikke og det skulle jeg også hilse og sige på

at det her er noget som vi kan stemme os til i folketinget med tanke på at vi også har regioner og

andre der bør tage ansvar men vi vil da gerne takke forslagsstillerne for at sætte fokus på området og vi indgår gerne i drøftelser om hvordan vi kan styrke behandlingen og få de her ting til at blive virkelighed også uden for folketingssalen

og uanset den enkle diagnose skal vi sikre at alle patienter med symptomer får en hurtig udredning og diagnose hvis det er muligt derfor er det også glædeligt at i gårsdagens aftale om en sundhedspakke er der givet tilsagn om en udrednings

i det her beslutningsforslag gælder det så patienter med allergisymptomer jeg kan ikke lade være med at sige også i forlængelse af den foregående taler at vi godt nok

med rigtig rigtig mange beslutningsforslag i den her sal

en ny specialeopdeling så dagens lys tilbage i to tusind og fire hvor specialet allergi blev lagt sammen med nogle andre specialer som ministeren

blev der i to tusind og ti nedsat en arbejdsgruppe der lige nu sidder og vurderer hele den omlægning af specialerne vi lavede og især evaluerer på om den nuværende struktur svarer til det reelle behov

den baggrund kan vi heller ikke fra konservativ side støtte det her beslutningsforslag som jeg også mener mangler et økonomisk skøn

man er allergisk over for så jeg er også helt enig med de tidligere ordførere

så mange mennesker får allergiske symptomer er meget meget vigtigt

deltager jeg selvfølgelig gerne i det

sådan rimelig systematisk og man kan også sige at det er meget godt at vi nærmer os afslutningen på folketingsåret

kunne vi komme langt omkring

jeg synes måske det havde været ønskeligt

hvis dansk folkeparti med alle de millioner og milliarder de har fået gennem de sidste forhandlinger også her på sundhedsområdet

ikke ensbetydende med at der ikke kan være ting man skal have fokus på men så synes jeg måske at der findes

fra folketingets talerstol når dette er sagt skal jeg bare henholde mig til det ministeren sagde som jeg synes var var en udmærket fremstilling af tingenes tilstand og hvis der er ønske om en beretning har vi da heller ikke noget imod at bruge tid på det

det er mit ønske at tage bestemte sygdomsgrupper

godt kunne gøre det bedre på landsplan så agter jeg også det op og hvis jeg skal igennem alle sygdomsgrupper og jeg ønsker det så gør jeg det også flere og flere får allergi cirka en million danskere har allergi lige nu cirka hver fjerde nyfødte får allergi

statens institut for folkesundhed vurderer at der i to tusind og tyve vil være en

millioner voksne mennesker med allergi hertil kommer så stadig flere børn og unge der rammes af denne ubehagelige lidelse

i danmark findes der ikke længere nogen special eller efteruddannelse af allergologer det betyder at de mere end en million danskere der lider af allergi alt overvejende er overladt til de alment praktiserende lægers begrænsede kendskab til området eller i bedste fald til de få tilbageværende speciallæger med indsigt i allergi det indebærer meget lange ventetider for patienter med moderat svær allergi som har behov for adgang til relevant faglig ekspertise på området

at der i dag er betragtelige og utilfredsstillende regionale forskelle i enkelte regioner er der slet ingen specialister eksempelvis i region sjælland bliver man sendt til gentofte

når de specialister vi har i dag

allergipatienterne så er overladt til tilfældigheder alternativ behandling og mulige kapaciteter blandt de alment praktiserende læger naturligvis kan en praktiserende læge klare en del af det og det skal de også blive ved med men når vi når til svær allergi hvor man har brug for en mere specialiseret behandling

færre og færre har brugt tid på at sætte sig ind i de forskellige komplikationer desuden kan intet erstatte målrettet professionalisme i en trods alt ganske kompleks sygdom som allergi må siges at være

det er det måske også for nogle blot ser vi

i komplicerede tilfælde for eksempel er der en kvinde der siger

jeg skal kalde mig selv besværlig allergiker multiallergiker handicappet jeg ved kun at min allergi har afholdt mig fra at leve

og fra mit drømmejob som kok når andre med en sygdom oplever disse tre ting kalder vi dem jo for handicappede så måske er jeg det

det estimeres at hen ved tyve procent af alle voksne danskere lider i større eller mindre grad

oplever halvdelen af danskerne der lider af en eller flere allergier perioder af livet hvor deres livskvalitet er kraftigt nedsat og hvor de ikke er i stand til at passe deres job på fuld kraft hvis ikke de er decideret sygemeldte i det hele taget ville

til at fungere normalt ud over den nedsatte livskvalitet har allergirelaterede symptomer den bivirkning at det øger presset på sundhedsvæsenet betydeligt ikke mindst i pollensæsonen

produktionstab og deraf følgende velfærdstab for samfundet det er således kun i samfundets interesse at allergikere som har behov for det opnår en behandling som giver disse patienter deres livskvalitet igen

bliver fuldt funktionsdygtige alternativet er samfundsøkonomiske tab samtidig med at de moderat svært allergiramte må døje med markant nedsat livskvalitet hvad er det så vi vil med det her forslag vi

ville jo gerne have at regeringen skulle arbejde for at der oprettes fem regionale netbaserede specialer et i hver sygehusregion der skal varetage uddannelse videndeling i netværket af speciallæger med indsigt i allergisygdomme udgangspunktet er en formalisering af eksisterende kliniske allerginetværk i alle de fem regioner for at sikre at patienterne får den højeste standardbehandling på trods af at specialuddannelsen inden for allergologer

og specialisttabet inden for alle allergiområder gennem udbud af forskningsstillinger til relevante speciallæger og udviklingen af det kliniske faglige miljø som gør det muligt at fastholde og tiltrække faglig specialkapacitet på området disse fem centre skal samle specialerne

deres indsigt under sig og sørge for at vidensniveauet i forhold til den aktuelle forskning og indsigt i området løbende er i top således at hver af de fem regioner kan tilbyde

borgere den bedst mulige behandling endvidere indstilles det at den nødvendige og tilstrækkelige specialekapacitet til diagnose og behandling af allergiske patienter genetableres i hver af de fem regioner idet den diagnostiske indsats i de fem regioner opprioriteres ud fra en behandlingsgaranti det er nødvendigt at få skabt muligheder for at patienten med allergilignende symptomer hurtigt kan blive udredt med henblik på at få iværksat en behandling

af alle allergipatienter optimeres er at patienterne får stillet den bedste og nyeste allergimedicin til rådighed for på den vis at sikre en kosteffektiv behandlingsstrategi derfor pålægges regeringen at skabe et overblik over hvilke tilskudsordninger der findes til allergikere

sikre dem en behandling således at deres sygefravær mindskes og deres livskvalitet højnes vi er klar over at vi ikke med det nuværende personale kan oprette fem centre her og nu for vi har været ude at tale med specialisterne på området de specialister der arbejder med det hver dag det er grundlaget for forslaget

se på hvad der skal gøres for at vi kan nå med i danmark

derimod kan vi også være med til at oprette nogle satellitter visse steder og med ny telemedicin udføre konsultationer vidensdeling og sparring så folk ikke behøver

en stor opgave i forhold til at diagnosticere behandle og

som får nedsat deres livskvalitet og bliver mindre arbejdsdygtige i en tid hvor vi må gennemføre reformer for at sikre tilstrækkeligt med arbejdskraft i fremtidens stadig ældre samfund

anledning til at tale med mange allergikere som alle har haft det til fælles at de føler at deres sygdom ikke er helt anerkendt de føler sig socialt handicappede og at deres venner familie kollegaer måske skuler lidt til dem og anser dem for at være pjevsede sagen er jo den det kan være svært at håndtere en sygdom hvor man nyser gnider sig i øjnene mens man forsøger at opretholde en kølig facade de allergiramte får nedsat deres koncentrationsevne de trækker sig fra sociale så vel som professionelle sammenhænge når deres allergi er værst ofte i pollensæsonen

intet samfund har råd til eller reel mulighed for at risikere at have over en million ukampdygtige mennesker blandt sig hver gang birken blomstrer eller græsset udskiller sin fine pollen

ganske enkelt ikke forsvare at vi lader stå til over for vores medmennesker med mere eller mindre svære symptomer på grund af deres allergier allergikerne fortjener både respekt og anerkendelse af deres sygdom de fortjener at vi tager dem alvorligt

vi igen begynder at uddanne allergologer læger med speciale i den triste lidelse

derfor appellere til jer kollegaer i folketinget

lider under allergiens svøbe at man sætter i værk og genopretter et allergispeciale så vi hjælper de mange allergikere med bedre støtte især til at komme igennem pollensæsonen

den rette medicin til en pris som alle kan betale

det var forslaget i al sin enkelhed

jeg takker for tilsagnene om en beretning jeg tror at vi måske er lidt for langt fra hinanden til en beretning

hvert fald arbejde videre med sagen uanset om det

den anden måde tak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

op til at regeringen skal sikre implementeringen af et nationalt forløbsprogram specifikt for muskel skelet sygdomme inden udgangen af to tusind og tolv det skal ske ved at sundhedsstyrelsen opstiller en handlingsplan

det er netop min pointe i dag regioner og kommuner er faktisk i fuld gang med at udarbejde og sætte forløbsprogrammer i verden og det sker blandt andet som led i gennemførelsen af den styrkede kronikerindsats som vi regeringen dansk folkeparti og liberal alliance

milliard kroner til

i beslutningsforslaget lægges der op til at muskel og skeletområdet skal indgå som obligatorisk emne i den kommende sundhedsplanlægningsrunde

og før jeg

for eksempel leddegigt og dårlig ryg får den bedst mulige og sammenhængende udredning og behandling i hele deres forløb

der skal være hurtig diagnosticering konsekvent behandling og målrettet rehabilitering

før vi nu tager stilling til flere initiativer på området synes jeg det er værd at genopfriske hukommelsen hvad angår alle de ting der allerede er sat i værk jeg vil nævne kronikerpuljerne altså puljerne på over

gerne understrege

og hvirvelsøjlegigt hvis vi nu fra

ombestemmer os og beslutter at nu skal sundhedsstyrelsen opstille en handlingsplan for implementering af forløbsprogrammer for samtlige

muskel skelet diagnoser risikerer vi i værste fald at sætte det arbejde i stå som vi selv i forbindelse med kronikermidlerne

lægges der op til at muskel skelet området skal indgå som et obligatorisk emne i den kommende sundhedsplanlægningsrunde sundhedsaftalerne udgør jo den overordnede generelle ramme som skal sikre samarbejde om indsatsen på tværs af kommuner og regioner

for konkrete målgrupper herunder for patienter med muskel skelet sygdomme godt hjulpet på vej selvfølgelig

den halve milliard vi har afsat til arbejdet jeg mener det er en styrke for sundhedsaftalekonceptet at man fra centralt hold har fastsat hvilke indsatsområder der skal indgås aftaler om og at man derefter decentralt tilrettelægger og samarbejder om de konkrete forløb og jeg mener ikke det vil være hensigtsmæssigt at gøre nogen specifikke sygdomme til obligatoriske indsatsområder i sundhedsaftalerne som jeg indledte med at sige

at indsatsen skal forstærkes over for mennesker med muskel skelet sygdomme det er vi enige om og jeg mener også at det vi aftalte da vi udmøntede kronikermidlerne

den rigtige model nemlig at sundhedsstyrelsens kronikerteam med udgangspunkt i gode lokale og regionale erfaringer udvikler programmer indsamler bearbejder og offentliggør viden og videreudvikler det nationale generiske forløbsprogram særlig med henblik på at gøre det brugbart i forhold til muskel skelet området den model synes jeg er god og jeg takker for det samarbejde der har været omkring kronikerpuljerne og de tekster vi har udarbejdet i den forbindelse regeringen synes som det fremgår ikke at vi nu skal

dekretere et særligt nationalt forløbsprogram for muskel skelet sygdomme uanset at vi for disse sygdomme ganske som for allergisygdomme jo tager lidelserne dybt alvorligt som en stor del af befolkningen har

er der omkring halvtredstusind mennesker i danmark der er sygemeldt på grund af lidelser som dårlig ryg ondt i knæet ondt i skulderen og ondt i andre led nogle er sygemeldt på grund af

skader der er kommet af forskellige årsager det kan være man har dyrket lidt for meget motion eller været uheldig eller lignende andre lider af slidgigt efter et langt og hårdt arbejdsliv og et mindretal som er dem som måske er allermest belastede af deres sygdom

virkelig virkelig koster i danmark både

de mange mennesker som ender med

være langvarigt syge og til sidst ender på førtidspension

grund til at sikre sig at der

bliver diagnosticeret med leddegigt eller som har smerter

at de kommer i ordentlig behandling og kan bevare tilknytningen til det danske arbejdsmarked ikke bare for at de kan betale skat men jo også fordi det

kunne arbejde er noget der giver livsindhold det er noget

man kan være noget for sin familie at man kan realisere sine drømme

man på sundhedsområdet alene skal

hatten af for og sige jamen det er da om noget vigtigt at de forløbsprogrammer man sidder og arbejder på ikke bare bliver et stykke papir der

bliver puttet ned i en skuffe det bakker vi da helhjertet op om i socialdemokratiet og

lade muskel og skeletområdet indgå som et obligatorisk emne i den kommende sundhedsplanlægningsrunde også

med de mange mange flotte intentioner

vejen bare bliver ord vi står her meget kort tid før

samling der har været enormt mange forhandlinger og man kan måske undre sig lidt over at en regering der har siddet på området her de sidste otte år stadig væk ikke har prioriteret det her i tilstrækkeligt omfang kigger vi ud over det danske landskab særlig vores kommuner ser

implementeret rundtomkring for at lære folk at leve med deres smerter eller

det her b forslag der kommer til at løse de problemer der er med at vi ikke har nok fokus på patientuddannelse ude rundtomkring i de danske kommuner

indfører den her diagnosegaranti vi alle sammen taler om det troede vi jo i socialdemokratiet og

at vores holdninger om at alle mennesker skal have ret til rehabilitering

nu også bliver noget som så kan blive genstand for

når man alene sætter fokus på fysisk genoptræning for de her mange mennesker bliver ikke bragt tilbage på arbejdsmarkedet alene gennem fysisk genoptræning

beslutningsforslag det kan sf heller ikke

vi er enige i at udfordringerne

særlig på grund af gigt eller slidgigt eller andre ting

på det danske arbejdsmarked det kan simpelt

vi i danmark har firehundrede og femogfyrretusind mennesker der står uden for det danske arbejdsmarked på grund af sygdom

smedene og rengøringsmedhjælperne og postarbejderne tegner det her område sig for fyrre procent af

på sundhedsområdet men også i forhold til at sikre at mennesker kan komme tilbage på arbejdsmarkedet så ville man opnå langt mere end

den foregående ordførers tale jeg vil sige at med det her beslutningsforslag fra dansk folkeparti fortsætter vi

med en ny patientgruppe og denne gang er det

det skal være et obligatorisk tema i de kommende sundhedsplanlægningsrunder står der jeg håber og tror på at jeg har læst det rigtigt

skal finansieres via kronikerpuljen lige her må jeg sige

den aftale og det store arbejde

arbejde med kroniske sygdomme som alle kommuner og regioner er i fuld gang med og det er jo netop finansieret via kronikerpuljen sundhedsaftalerne

på den baggrund må jeg sige at vi fra konservativ side ikke kan støtte det her forslag df har jo selv været med til at sætte rigtig meget

muskel og skeletsygdomme

vi er jo i gang med det her arbejde og ministeren har stået på talerstolen og tilkendegivet at han gerne vil sikre

vi bliver orienteret om hvor langt det her arbejde

har lært af hinanden så vi er jo i fuldt sving med både at lave forløbsprogrammer og implementere dem så så det kan godt undre lidt lad mig så sige at temaet muskel og skeletsygdomme som temaet allergi

vigtigt for den enkelte patient der

hvordan vi kan gøre det endnu bedre for

at det jo er helt fair og ok

være uenig med den siddende regering

siden to tusind og et er der

tre og tyve milliard kroner

til sundhedsvæsenet senest i går er der

at temaet med en udrednings og behandlingsgaranti er rigtig rigtig

jamen alting kan ikke komme på en gang

kan det hele komme på en gang og sådan er det jo at udstede ufinansierede løfter det gør vi ikke fra

og jeg synes altså fortsat ikke det er specielt hensigtsmæssigt at gøre det på den her måde det er forslag der er vanvittig sent fremsat

det man kan diskutere er hvor meget tid vi andre skal bruge

enkeltsygdomme her i folketinget som fru vivi kier meget rigtigt sagde

er en hvilken som helst sygdom er alvorlig og

derfor er det ikke en afstandtagen til problemet men det er en afstandtagen afstandtagen til

er udmærket klar over at det sikkert er klogt af df at gøre det appellerer jo til en række personer som kan være medlem af de her

har gjort noget på det her område

ministeren gav en udmærket redegørelse for hvad der allerede foregår på området jeg vil så tilføje at

som helst tvivl om at det at vi har haft fokus på de dødelige sygdomme har betydet at der har været mindre fokus på andre sygdomme

tvivl om at det her område har været overset og at mange mennesker

lider af af denne sygdom

også nævne et par andre stykker som er

så høj grad kunne trænge til noget forskning og udvikling fuldstændig tilfældigt kunne man tage

men der er ikke lavet særlig meget forskning

jeg synes dog ikke at jeg vil fremsætte et beslutningsforslag om det selv om det faktisk er nok så alvorligt og invaliderende for folk der lider af det

temmelig alvorligt for de fleste mennesker at de ikke kan falde i søvn

mange timer efter når de er totalt udmattede sådan kunne vi jo tage mange forskellige sygdomme som er relevante spørgsmålet er igen om det er her vi skal

så vil jeg sige at jeg synes at noget af det som man

lavet nogle erfagrupper

man kunne få noget mere erfaring med de faktiske konkrete forløb

muskel og skeletsygdomme det tror jeg kunne være vigtigt og der synes jeg

at det ville være godt hvis man kunne udveksle erfaringer med med andre mennesker og finde ud af hvad de egentlig har gjort men som sagt

på nationalt niveau hvor vi laver nogle forløbsprogrammer og jeg undrer mig lidt over at man

vedtage sygdomsrelaterede beslutningsforslag her for enkelte grupper

nogen der sagde noget imod det

flere gange det er måske det der er grundlaget for at man ikke interesserer sig så meget for andre sygdomme

andre der står først i køen

sammen med regeringen afsatte de fem hundrede og halvfems million kroner til en kronikerpulje og kommuner og regioner har haft mulighed for at søge puljerne

for kronisk syge bedre forløb for patienter med kroniske sygdomme er også centralt for udviklingen og kvalitetssikringen af behandlingen af ældre medicinske patienter det overordnede mål var at pengene skulle føre til opstilling af forløbsprogrammer for de store kroniske sygdomsområder herunder muskel og skeletsygdomme jeg vil blot

at alle kroniske sygdomme burde være lige repræsenteret det blev

ikke er livstruende på samme måde og at gigt og ondt i ryggen jo er noget vi alle render rundt med jeg har i hvert fald lært at der er en vis sandhed i johannes møllehaves sætning

man en morgen vågner og ikke har ondt

man er død de seneste års mange handlingsplaner og pakker har næsten udelukkende haft livstruende sygdomme som fokus det er forståeligt men de funktions og livskvalitetsødelæggende sygdomsgrupper herunder muskel og skeletsygdomme har ikke i praksis fået en rimelig prioritering det må ændres af hensyn til livskvaliteten herunder ikke mindst muligheden for aktivt at deltage på arbejdsmarkedet

at flere gigtsygdomme er livstruende senest er det kommet frem at leddegigtpatienters risiko for at dø på grund af hjerte kar sygdomme er øget halvtreds til tres

de har dobbelt så stor risiko for få hjerte kar sygdomme som befolkningen i øvrigt og risikoen er allerede øget inden for sygdommens første år det bringer leddegigtpatienter op på samme risikoniveau som diabetespatienter muskel og skeletsygdomme koster årligt samfundet fem og tyve milliard kroner sygdommen

årsag til langvarigt fravær fem og tyve procent af alle langtidssygemeldinger skyldes problemer i bevægeapparatet

og otteogtredive førtidspensioner og to og tyve procent af dem

gennemsnitsalderen

år så udgifterne

personer med muskel og skeletsygdomme udgjorde i to tusind og ti

af ydelser i sundhedsvæsenet som for eksempel sygehusindlæggelser og fysioterapeuter og mange har desuden behov for sociale ydelser som for eksempel hjemmehjælp og hjælpemidler et forløbsprogram på muskel og skeletområdet kan være med til kraftigt at reducere de offentlige udgifter der er i forbindelse med muskel og skeletsygdomme hvis man for eksempel alene kigger på rehabiliteringen af mennesker der er sygemeldt på grund af muskel og skeletsygdomme kan det resultere i en samlet besparelse

er det lige så vigtigt at muskel og skeletsygdomme forårsager meget store tab af livskvalitet

gigt er også den sygdomsgruppe der koster flest tabte leveår en tyve årig mand kan forvente at miste fem gode leveår som følge af muskel og skeletsygdomme

tyve årig kvinde kan forvente at miste otte år gode leveår ingen anden sygdom bare nærmer sig dette omfang af tabte gode leveår ifølge folkesundhedsrapporten danmark to tusind og syv knap tyve procent eller hver femte voksne dansker har kroniske smerter og antallet af smertepatienter vokser med seks syv tusind om året den største gruppe blandt smertepatienterne er mennesker med muskel og skeletsygdomme og her

af kroniske smerter smertepatienterne har et dobbelt så højt sygefravær som normalbefolkningen og en tredjedel af smertepatienterne er ophørt med at arbejde på grund af deres sygdomme

forslaget indebærer at der skal implementeres

det afgørende er at et forløbsprogram på muskel og skeletområdet inddrager de lovbundne procedurer i den kommunale beskæftigelsessektor og sociale sektor i forløbsbeskrivelserne som det er i dag spildes utrolige kommunale og personlige ressourcer på helt usammenhængende forløb med væsentlige forøgede ventetider og risiko for varigt tab af arbejds og

på ministeren at han vil bede sundhedsstyrelsen

hvordan det går med forløbsprogrammerne vi ved at alle fem regioner er gået ind i det men det er ikke alle kommuner der har gjort det det er derfor vi gerne så at

men jeg vil glæde mig til den undersøgelse som ministeren vil

fremgår af folketingets hjemmeside